ene årsag at det er

det er

ved

nu var

gøre ved det vi står jo foran en aftale der

politiets målsætninger og budgetter det

tog en timeout på et år og

måske fire årig aftale for politiets

politiet rent faktisk kommer når borgerne beder om at få hjælp fra politiet jeg vil også godt spørge justitsministeren i samme forbindelse hvordan ministeren vil sikre at politiet bliver bedre til at rykke ud

den forbindelse er det jo oplagt at justitsministeren også fortæller hvad der vil blive gjort for at sikre

for politiet at rykke ud bliver gennemgået en gang til for der er noget der tyder på at statistikkerne ikke

dansk politi og det kommer vi til at tage stilling til inden længe

understrege at det er min opfattelse at

moderne og effektivt politi det er min holdning at reformen har været helt nødvendig for at politikredsene også fremover vil være i stand til at håndtere det kriminalitetsbillede og de udfordringer politiet står

vi har fået etableret specialiserede efterforskningsafdelinger vi har fået analyseenheder

hele taget fået skabt et grundlag for dansk politi som sikrer

i stand til at håndtere det

at vi skal sikre at den udvikling

dansk politi det som man kan læse

sikre at vi har politi til stede i de områder hvor der er problemer

vil man se at det står meget meget klart at dansk politi skal være til stede i områder med problemer hvorfor fordi synligheden bidrager til at

er problemer og

regeringen

kan høre

mange almindelige indvandrerfamilier som hver eneste dag slider og slæber for at blive en del af det danske samfund jeg synes at dommen er klar og har selvfølgelig

om at nu gør udlændingemyndighederne deres for at sikre at

synes

efter

i diskussioner og kommer til møder med repræsentanter for forskellige landes regeringer der sidder på de samme poster i de respektive landes regeringer

en kendt sag at specielt de østeuropæiske lande

kontant opgør med kommunister det er faktisk gået så vidt at man er meget bekymret i de østeuropæiske lande for de lande der har

statsministeren ved derfor lyder mit spørgsmål er der ikke også et

men er der ikke et moralsk ansvar

har kritiseret den tidligere regering

og sikre at vi kan have et godt samarbejde med lande der har det forhold til ekskommunister som

herre henrik sass larsen

og rigtig

minister

han se

den manglende sikkerhedsgodkendelse af herre henrik sass larsen

den manglende sikkerhedsgodkendelse af herre henrik sass larsen

kommentere den procedure

at

til sit parlamentariske flertal

herre sass larsen

herre claus

nogle justeringer

som usa havde givet på de danske spørgsmål

huske hvordan vi dengang sammen pressede overordentlig hårdt på for at komme til bunds i den her sag jeg tror det var medvirkende til at den daværende regering måtte meddele usa

om at usa ikke fremover vil gennemføre transport af tilbageholdte gennem dansk grønlandsk eller færøsk luftrum uden forudgående samtykke jeg er fortsat meget optaget af hvordan vi får svar på de mange spørgsmål i denne sag jeg har absolut ingen interesse i at dække over noget det tror jeg enhver vil forstå når man kender forhistorien samtidig har jeg lagt helt afgørende vægt på de særlige hensyn som vi skylder grønland i den her sag jeg talte i går med den grønlandske landsstyreformand kuupik kleist vi aftalte over telefonen at mødes og drøfte sagen i forbindelse med nordisk råds møde her i starten af november sammenfattende kan jeg sige jo jeg er enig med spørgeren i at ikke alle spørgsmål er besvaret i denne sag

nu sammen med grønland drøfte hvordan vi kan få flest mulige af de spørgsmål besvaret som grønland finder stadig udestår jeg ser dog ikke noget behov for at nedsætte en egentlig

nedsættes en undersøgelseskommission

internationale konventioner i forbindelse

fangetransporter

bagudrettet at

i dansk grønlandsk

hos danske embedsmænd hos danske regeringsmedlemmer tidligere regeringsmedlemmer heldigvis og

meget forunderligt og

den her sag derunder også

usas overtrædelse af menneskerettighederne i en periode som jo fortsætter måske ikke med brug af dansk luftrum det kan vi jo så

lad mig så sige at nogle af de fanger der muligvis er blevet transporteret gennem dansk luftrum jo stadig

kan sidde i afghanistan og rådne op de kan sidde andre steder i verden og derfor har vi jo et ansvar over for de mennesker der muligvis er blevet transporteret til tortur og forsvinden via dansk luftterritorium muligvis med dansk viden i

jeg det

i den tidligere

vil

herre jacob ellemann jensen

at

der er

af

af altså en bred ordning der i virkeligheden giver mange mulighed for at få del i det at skabe nogle vækstinitiativer ved at man sætter noget i gang

og samtidig har det den sideeffekt at det også mindsker sort arbejde fordi der sikkert er nogle der

noget mindre med boligjobordningen og derfor kan det forventes at vi får en det sorte arbejde skiftet ud med hvidt arbejde det er også godt det er en sideeffekt men vil ministeren ikke godt forklare hvordan man kan påstå at man er en vækstregering der tager vækstinitiativer når det første initiativ man så foreslår er at fjerne et af de vækstinitiativer der allerede er

var

halvfemserne

regeringen

råd til det alligevel har man så råd til at vælge at sige

hvis jeg kigger på den liste

som løn eksklusive eget og arbejdsgivers pensionsbidrag

for et års tid siden så er man meget tæt på hinanden lønmæssigt da listen i

man har valgt at sige at vi bruger flere penge på at rådgive os selv

mit spørgsmål

lovede guld og grønne skove

kommunerne

når man finder pengene til det det var det finansministeren var inde på når man finder pengene til det men så står der videre at eksisterende brugerbetaling skal

man foreslår omfattet af det her såkaldte forsigtighedsprincip

der skriver man direkte i oplægget at

bare spørge hvordan stiller det sig i forhold til det svar jeg netop har fået

har

og

kunne opnå dispensation fra de generelle regler efter otte år

slippe for de hidtil gældende kriminalitetskrav der står dog ikke kriminalitetskravene derfor er det som spørgeren står her og spørger om jo desværre må man sige endnu en mistolkning jeg ved

bevidst eller ubevidst af den politik som regeringen har lagt frem

i regeringsgrundlaget det er rigtigt nok som spørgeren sagde i sit andet spørgsmål at

spørgeren kan trygt regne med at hvad der står i regeringsgrundlaget

jeg vil

to hundrede nye ghettobetjente

står

er jo

den

om en klimaafgift på flytrafik

ikke

procent

der

en rimelig social balance

og usunde

af

ny

den finansielle sektor

og

vi

få tidspunkt komme med

mig

en

skulle parterne

godt

er uenige når

ja endnu

også

pensionsopsparinger

så

en seniorførtidspension

når

efterlønsordning

fagforbund

i beskæftigelsesministeriet er at mellem

men jeg ved ikke om det alligevel er arbejderbevægelsens erhvervsråd der spiller ministeren et puds her

genkende de tal som vi blev præsenteret for i juni måned to tusind og ti og vil derfor blot gentage mit spørgsmål til ministeren hvad er det for faktuelle ting der har ændret sig siden

synes at der nu påhviler folketinget et utrolig stort ansvar for at få tilrettelagt en egentlig seniorpolitik i danmark sådan at de mennesker der får forringet deres efterlønsvilkår faktisk får en mulighed for

partier der oprindelig lagde

selvfølgelig vil indgå i arbejdet med det her med samme engagement og iver for det giver selvfølgelig ikke megen mening at forringe efterlønnen hvis ikke vi samtidig er i stand til at sikre at der er arbejdsmarked hvor man kan være også når man har nået en vis alder og når man har gjort

rigtig stor indsats så jeg er meget optaget af hvordan og gerne i samarbejde med arbejdsmarkedets parter

er arbejdspladser til de mennesker som spørgeren spørger

fem og halvtreds år

det

som jeg forstår det er bruttoledighedstallene man vil bruge fremover

er det sådan at ledigheden i dag jo er historisk lav og at den faktisk er lavere end den nogen sinde har været før i

vil gerne slutte af med at

takke for de pæne ord fra ministerens side og

er helt sikker på at vi i fællesskab nok skal få løftet det store ansvar som hviler på vores skuldre når vi ser på de udfordringer som det danske samfund står over for ikke mindst med hensyn til at føre en økonomisk politik som betyder at

igen får en god konkurrenceevne så vi kan konkurrere på det globale marked og dermed også skabe

ændre

vi

vil

at

kan læse

i to tusind

tusind

til investeringer i vedvarende energi

til at

mulighed på

uden afbud og uden gyldig grund men aflyser sygehusene behandlinger

være spørgsmålet det håber jeg ikke og det tror jeg heller ikke de begrundelser man hører for sygehusenes aflysninger er oftest sygdom eller andet pludseligt fravær blandt det personale der er nødvendigt eller andre uventede akutte opgaver det er efter min mening gyldige grunde

at aflyse så tidligt man kan og helst inden patienten er taget på sygehuset jeg har meget svært ved at forestille mig at et sygehus vil aflyse en behandling uden

er det helt efter bogen at behandle de mest syge akutte patienter først også hvis det fører til at patienter

at de undertiden må aflyse en planlagt aftale men jeg vil meget gerne opfordre sygehusene til

gøre

fortsat økonomisk

sige

tegnede skattefritagelsen medfører skattefordele for nogle erhvervsaktive men de erhvervsaktive er langt fra repræsentative for hele arbejdsstyrken en rapport fra maj

og med hensyn til indkomst

dem der har dårligst råd har aldrig fået tilbuddet om skattefritaget sundhedsforsikring regeringen ønsker ikke at sosu assistenten at rengøringsdamen og at alle dem der står uden for arbejdsmarkedet skal være med til at betale for at de velstillede kan få en hurtigere behandling end personer uden sundhedsforsikring det er asocialt regeringen ønsker at der skal være fri og lige adgang til sundhed det er en af grundpillerne i vores velfærdssamfund og det er jo sådan set den politiske bevæggrund for at ville afskaffe skattefritagelsen

er privathospitalerne i dag i stand til at levere en ydelse til en lavere pris end de offentlige kan der er penge at spare på det her område syddansk universitet som selv var inde på før har lavet en undersøgelse der viser

soldater i afghanistan

to tusind og

sikkerhedsstyrker fra udgangen af 2014

der skal imidlertid ikke herske tvivl om at en fælles målsætning at afghanerne ved udgangen af to tusind og fjorten

for hele landet det er alle

lande og den afghanske regering enig om det er så den opgave vi skal løse i fællesskab uanset hvor kompleks den

at uddanne og træne de afghanske sikkerhedsstyrker herunder også sætte afghanerne

at varetage den uddannelse som jeg nævnte i mit svar på spørgsmål ni og fyrre vil der efter to tusind og fjorten forventelig fortsat være behov for en international militær tilstedeværelse i afghanistan støtte til uddannelse og træning af de afghanske sikkerhedsstyrker efter to tusind og fjorten vil kunne være en opgave

i regi af natos langsigtede partnerskab med afghanistan men som nævnt

skal det danske engagement i afghanistan efter to tusind og fjorten forhandles med

nuværende

det er

står i regeringsgrundlaget

operation kædereaktion

med erhvervslivet

til at det

anden form for ministeriel udmelding

ministeren til at være en lillebitte smule mere

specifik i forhold til hvornår man

hvad kan man forvente i forhold til økonomien på den offentlige side vil

være uændret hvad er det for en tidsplan som